seks og fyrre titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende

næste møde afholdes på torsdag den første november to tusind og tolv klokken ti